nuværende regeringspartier var i opposition ville de formentlig have fremturet med bemærkninger

kommunale selvstyre og mistillid til det lokale demokrati hvis folketinget i forrige regeringsperiode skulle have

min gode kollega mente også at jeg burde minde regeringen om at den i indeværende periode har lettet presset på kommunerne for så vidt angår frit valg og konkurrenceudsættelse mens man altså nu vil ned og detailkontrollere kommunernes og regionernes budgetlægning jeg svarede min kollega at vi hellere skulle glæde os over

regeringen ønsker mere åbenhed og mere gennemsigtighed omkring den kommunale og regionale budgetlægning hvorfor jeg selvfølgelig under ingen omstændigheder havde til sinds at drille regeringen med dens noget dobbelttydige håndtering af landets kommuner og regioner så det vil jeg naturligvis

i venstre er vi umiddelbart positive over for at skabe nogle faste rammer

kommunernes og regionernes anvendelse af generelle reserver og

kommunernes og regionernes økonomi

endog meget væsentlig del af samfundsøkonomien og regionernes og kommunernes økonomi udgør videre en meget væsentlig del af bestræbelserne på at holde de offentlige udgifter i ro

jo er særdeles vigtigt måske særlig i en krisetid her er det naturligvis væsentligt

det selvfølgelig også vigtigt at man som borger lokalpolitisk opposition og lokal presse kan følge med i hvordan kommunerne og regionerne mere præcis agter at anvende borgernes

over for for denne lovændring så skulle jeg i øvrigt hilse fra det

for at være til stede i dag og sige at de konservative ligeledes er positive over

også rigtig vigtigt at kommunerne har de bedste værktøjer

er et bredt flertal i folketinget der står bag budgetloven der skal sikre at staten regionerne og kommunerne er forpligtede til at have styr på deres økonomi på den måde kan danskerne være sikre på at vi gør alt for at pengene passer at der ikke bliver brugt mere end der er råd til dagens lovforslag skal ses i sammenhæng med budgetloven

det understreger bare hvor vigtigt det er

men også at det er vigtigt at de har redskaberne

formålet med lovforslaget er at kommuner og regioner nu kan lave nogle mere realistiske budgetter ud fra de økonomiske rammer derfor får kommunerne og regionerne mulighed for at afsætte generelle reserver til uforudsete udgifter når de lægger

det har sandsynligvis medført at kommunerne og regionerne har overbudgetteret på nogle konti for på den måde at indbygge generelle budgetværn eller reserver i budgetterne med det her lovforslag er der en forventning om at budgetterne fremadrettet kommer til at være mere synlige og retvisende det

også rigtig vigtigt at sige at det kun er en vis procentdel af nettodriftsudgifterne der kan afsættes som generelle reserver for hvis der bliver sat for store reserver til side kan det også medføre at budgetterne bliver uklare og ikke

det er vigtigt at budgetterne er klare og gennemskuelige så offentligheden kan se

følge udviklingen og reagere hvis der

er ved at gå galt på et område og man ved hvad pengene bliver brugt til størrelsen

vil dog blive drøftet med kl og danske regioner så der også kan

højde for om der eventuelt skal være forskel

de to områder lovforslaget giver regionerne og kommunerne bedre rammer for at overholde de vedtagne budgetter derfor støtter socialdemokraterne

forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen mellem

tilstrækkeligt omfang taget hensyn til de der budgetmæssige problemer det giver når man ikke har mulighed for

er altså en teknisk ændring der gør det nemmere lokalt

vi hæfter os også ved at det vil være i et begrænset omfang

det er alt i alt et fornuftigt lovforslag og vi

og regioner og det kan give voldsomme problemer at håndtere dette det kan eksempelvis være overskridelse af det vedtagne budget

der kan opstå en overskridelse eksempelvis på handicapområdet eller på et andet område og det er på trods af at de ansvarlige politikere troede de havde vedtaget et realistisk budget så kan der alligevel opstå nye problemer

efter man er kommet ind i et nyt budgetår men med det her lovforslag

kan overbudgettering undgås altså at kommunerne lægger lidt rigeligt til de forventede budgetter for at have en buffer hvis der skulle komme uforudsete udgifter

det blive lovligt at lave denne buffer på en vis procentsats men stadig

skal overholde og det er præcis som tidligere sikringen af tilstrækkelige reserver i budgettet

således generelt i god tråd med god økonomistyring radikale venstre håber der vil være fuld opbakning til dette lovforslag og det er der i hvert fald noget der tyder på

jeg synes det var dejligt at høre venstres ordfører sige at

udgifter og vi synes det er et vigtigt nyt redskab man her giver kommuner og regioner i den nuværende lovgivning er der som andre tidligere har nævnt ikke den mulighed for kommuner og regioner

at budgettere med midler der ikke er øremærket til bestemte formål eller tilknyttet en bestemt bevilling og det betyder

også er nævnt tidligere i dag at der nogle steder har udviklet sig en praksis

indbygge reserver i budgettet på uhensigtsmæssige måder med l en hundrede og femten forventes det at disse reserver bliver synliggjort og at budgetternes forudsætning bliver klarere også i forhold til offentligheden indførelsen af lovforslaget forventer vi også kan medvirke til at regioner og kommuner bedre kan overholde de vedtagne budgetter

og dermed få understøttet økonomistyringen sf støtter lovforslaget og ser frem til

som vi har haft siden to tusind og otte

at når beskæftigelsen bliver ved med at være uændret

vi har en stigning i arbejdsløsheden

er forsvundet cirka tredivetusind stillinger

man har gennemført nogle besparelser på de kommunale budgetter som går ud over velfærden men som jo også er tudetosset forstået på den måde at forskellen på at have en sosu assistent ansat til at hjælpe de ældre og så det

bliver tabt i form arbejdsløshedsdagpenge

manglende skattebetalinger derfor er det her der er sket med den offentlige sektors

det er gået sådan er selvfølgelig de generelle besparelser der

det sanktionssystem det straffesystem bødesystem som er blevet gennemført over for kommuner og regioner sådan at hvis de kommer til at overtræde

det gør jo og det er det velkendte

altså et mindreforbrug i forhold til det man faktisk mente

penge til og som der også var

det skyldes altså som sagt sanktionssystemet

budgettere på en måde så man også overholder budgettet

der kan vi sige at det lovforslag der ligger her er

så fuldstændig beskedne

man lapper på så vi stemmer ja til denne lille lap der giver kommunerne nogle lidt bedre muligheder for at bruge de penge

jeg sige at regeringens politik på området jo har virket

antallet af offentligt ansatte det blev udråbt til at være den helt store massakre

her regering har så via rammestyring sikret at der er sket en reduktion på tredivetusind som herre frank aaen

en stram styring af de rammer der bliver lagt og at der så er frihed inden for disse rammer at resultatet så er blevet det som

påpegede nødvendigheden af at er jo kun et tegn på at det er fornuftig politik det parti fører

få understreget at det faktisk menes alvorligt at man skal overholde

der grund til at rose at regeringen håndhæver

også rimeligt at der så bliver den her mulighed inden for den rammestyring der lægges op

har sådan set også denne fredag formiddag sneget sig en anelse ros

det der er afgørende er jo bla at

meget meget store del af den offentlige økonomi

det er det der giver friheden til at disponere politisk inden for den ramme jeg tror ikke det kan siges mere præcist

den socialdemokratiske ordfører gjorde det det er vigtigt at pengene passer ellers bestemmer vi ikke selv

mulighed for at sørge for at deres politiske prioriteter faktisk er dem der bliver ført ud i livet

et budget skal jo afspejle de politiske prioriteter der er i et regionsråd i en kommunalbestyrelse

bliver til den plan man har tænkt sig at følge i året det er baggrunden for

sker der i sagens natur ting i løbet af året som man ikke kan forudse og derfor er det nødvendigt at kunne trække på en generel reserve samtidig er

kommunekassen er én cigarkasse som man bare tager pengene op fra når man har brug for dem men at den lige præcis har den størrelse

i forhold til retvisende budgettering på de øvrige konti jeg tror det er et meget godt tegn til kommunerne at der er så bred opbakning i folketinget til at give den her mulighed fordi det giver en øget frihedsgrad i den måde kommunerne disponerer på

forskellige diskussioner om hvordan man skal disponere og hvad niveauet skal være for de dispositioner men jeg tror det er vigtigt og rigtigt at vi giver

plads til politisk prioritering og dermed også at de lokale frihedsgrader bliver større det tror jeg er et ønske som i virkeligheden bliver delt meget meget bredt i folketinget

dermed jo også endnu et bidrag til at den kommunale valgkamp kan komme til at handle om politik

af bogføringsmateriale og bilag ved konkurser som det fremgår af straffelovens § tre hundrede og

med at slå fast at det ligger regeringen meget på sinde at vi gør noget ved

den økonomiske kriminalitet økonomisk

og har jo også som vi har set alvorlige samfundsmæssige konsekvenser i kølvandet på finanskrisen

har vi jo set en betydelig stigning i antallet af sager om økonomisk kriminalitet vi har også set hvordan meget omfattende og komplicerede sager om økonomisk kriminalitet er dukket op til overfladen derfor har

regeringen netop også lanceret en lovpakke om økonomisk kriminalitet som skal gøre op med nogle af de udfordringer som politiet og anklagemyndigheden er stødt på i forbindelse med behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet lovpakken indeholder en række initiativer som skal lette arbejdet med både at forebygge efterforske og selvfølgelig også retsforfølge sager om økonomisk kriminalitet med lovpakken sender regeringen et klart signal om at vi ikke vil tolerere økonomisk kriminalitet og at vi tager kampen mod økonomisk kriminalitet særdeles alvorligt lovpakken er netop sendt i høring og jeg forventer at et lovforslag kan fremlægges for folketinget her i slutningen af februar måned i forbindelse med arbejdet med lovpakken

i justitsministeriet også overvejet det vi skal diskutere i dag altså bestemmelsen i straffelovens § tre hundrede og to om grove bogførings og regnskabsovertrædelser kort fortalt er

vi kommet frem til at den gældende strafferamme

plads til at udmåle en passende straf i de her sager

samtidig understreges at der for tiden verserer en række prøvesager om grove overtrædelser af bogføringsreglerne omfattet af straffelovens § tre hundrede og to så man kan få domstolenes stillingtagen til strafniveauet inden for de gældende strafferammer regeringen kan på den baggrund ikke støtte beslutningsforslaget

gerne uddybe nærmere straffelovens § tre

vedrører som nævnt særlig grove overtrædelser af lovgivningens bestemmelser om regnskabs og bogføringsforpligtelser efter bestemmelsen

kan den som særlig groft overtræder lovgivningens krav til blandt andet bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale straffes med bøde eller fængsel indtil en år og seks måneder hvis overtrædelsen begås

af grov uagtsomhed er straffen bøde eller fængsel indtil fire måneder

og to om grove tilfælde af bogførings og regnskabsovertrædelser spiller en central rolle

og for politiets efterforskningsmuligheder i øvrigt også særlig i de tilfælde hvor man mere systematisk og bevidst overtræder bogførings

bagvedliggende økonomisk kriminalitet for eksempel skatteunddragelse eller direkte bedrageri derfor er

af forbrydelser straffes med en passende høj straf

spænder over et meget bredt spektrum af sager som varierer meget i grovhed i den ene ende af skalaen har vi de tilfælde hvor manglende eller mangelfuld bogføring er udtryk for at der måske er nogle mere generelle problemer i virksomheden som betyder at man ikke har magtet at føre de fornødne regnskaber

ikke godt nok at en virksomhed på grund af for eksempel økonomiske vanskeligheder ikke overholder bogførings og regnskabsreglerne men i de tilfælde skyldes den manglende overholdelse af reglerne formodentlig ikke at virksomheden ikke har ønsket eller haft viljen til at overholde reglerne i den anden ende af skalaen har vi så de tilfælde hvor manglende eller mangelfuld bogføring er udtryk for

forsøger at dække over bagvedliggende økonomisk kriminalitet som for eksempel skatteunddragelse eller bedrageri i de sager vil

manglende eller mangelfuldt regnskabsmateriale gøre det meget sværere for myndighederne at kontrollere om der også er begået økonomisk kriminalitet som jeg nævnte før er det vigtigt at grove bogførings og regnskabsovertrædelser kan straffes med en passende høj straf det gælder navnlig i tilfælde hvor man aldrig har haft viljen

og dermed helt bevidst og systematisk har overtrådt

efter det oplyste typisk udmåles en bødestraf eller under skærpende omstændigheder en kortere fængselsstraf på den baggrund

statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet og københavns politi rejst tiltale i en række egnede prøvesager om grove overtrædelser af bogføringsreglerne omfattet af netop straffelovens § tre hundrede og to i disse sager

nedlagt påstand om straffe der er højere end den hidtidige praksis så man kan få domstolene til at tage stilling til strafniveauet inden for de gældende strafferammer statsadvokaten for særlig

forventer at de her prøvesager

har redegjort for bliver afgjort i byretten i begyndelsen af to tusind og tretten anklagemyndigheden har således allerede taget initiativ til at søge strafniveauet hævet i sager om bevidste og systematiske overtrædelser hvor den

har haft vilje til at overholde bogførings og regnskabsreglerne rigsadvokaten har endvidere oplyst at rigsadvokaten desuden vil sikre at der i den kommende tid er fokus på behandling af straffesager om bogføringsovertrædelser spørgsmålet har således allerede været drøftet i anklagemyndighedens fagudvalg om økonomisk

de nævnte prøvesager er afgjort vil rigsadvokaten

ikke kan styre sig der men er det ikke rigtigt at forudsætningen for at man kan komme efter dem der begår økonomisk kriminalitet er at beviserne for den økonomiske

er til stede på samme måde som hvis man ved den automatiske trafikkontrol skal tage billeder af dem der kører for stærkt

retstilstanden vel sådan at man kan risikere at stå over for

meget lang tid i fængsel for økonomisk kriminalitet

hvem vil så

bortskaffe regnskabsmaterialet bogføringsmaterialet vel vidende at

netop fremlagt en stor pakke som betyder at indsatsen over for økonomisk kriminalitet

på den sidste finanslov lavede vi en aftale med enhedslisten om at tilføre

og skat flere penge til at man kan forstærke samarbejdet

så at sige får flere muskler i indsatsen og kan få

er det mere reglen end undtagelsen

er mere reglen end undtagelsen det vil sige at det er en tendens at det er det man gør for at slippe for den hårde straf for den økonomiske kriminalitet man har begået så hellere få en mildere straf for at slette sporene

at kriminaliteten ikke kan opklares

er der jo ikke lagt op til at der skal være nogen strafskærpelse i forhold til

tre hundrede og to det skriver ministeren selv direkte

ingen intentioner om og det vil sige at selv i de situationer hvor vi skærper straffen for at begå egentlig økonomisk kriminalitet

hvis man kan slippe med at få en bøde for at fjerne beviserne

det arbejde der nu er i gang når det handler om

at de konservative allerede nu ytrer sig forstår jeg generelt tilfredse med regeringens udspil

mig da til at se når vi skal have det debatteret i salen for er der noget finanskrisen har vist så er det at der er behov for at gøre mere

regeringen arbejder med

er omhandlet i det her beslutningsforslag altså en sikring af at

på en række områder tænkt sig

måske kan komme til at gå meget lang tid før der kan

med en følelig konsekvens

der snyder andre mennesker

kan straffes med bøde eller fængsel

er en hel række prøvesager og rigsadvokaten har så som jeg sagde i min tale det

er noget problem der er ikke nogen uenighed om at det her selvfølgelig

grunden til det er vel at at man for lang tid siden har

opdaget at de straffe der gives rent faktisk ikke er følelige og derfor har man ikke

det var relevant at køre nogen sager

juraprofessor lars bo langsted har sagt

hvis nu man her i begyndelsen af to tusind og tretten finder ud af at prøvesagerne ikke kommer til at betyde højere straffe vil ministeren så tage det med ind i sin pakke

jeg håber på dansk folkepartis opbakning

der bliver kørt kørt prøvesager og signalet er meget meget klart nemlig at der er behov for at

det er også det signal der bliver sendt

øvrigt har interesse i at der skal ske nogle skærpende tiltag over for

som vi jo blandt andet har set udfolde sig under finanskrisen

bortskaffer bogføringsmateriale jeg synes ikke at

i forbindelse med konkurser eller ej burde sådan set være unødvendigt

slå fast her forholdet er det at vi har en bestemmelse i § tre hundrede og to i straffeloven i dag og den har vi haft længe

skærpe straffen på det her område jeg har set efter hvad der er i den juridiske litteratur og i domspraksis om straffe jeg kan sige at siden nitten syv og firs er der ingenting nævnt i karnovs lovsamling om domfældelse for det her i juridiske tidsskrifter

tre og det er tre

seks og tyve sager men i den forbindelse skal man bemærke at det

men vi ved at søk i samme spørgsmål anfører

mangler bilag i et betydeligt antal sager vi ved at formanden for danske insolvensadvokater advokat pernille

den slags konsekvent men det er hun holdt helt op med for det førte

ikke til noget det er da hårde ord fra fra landets førende

vi kender også alle sammen de forskellige skriverier man kan så sige at de skriverier

seks og firs da da det udvalg der så på

ikke var nogen straffesager om overtrædelse af bogføringslovgivningen

og at sådanne overtrædelser var egnede til at skjule berigelsesforbrydelser så der er efter min opfattelse rigeligt grundlag

at fastslå at vi har et problem her og at

efterforsker eller fører disse sager

til nogen form for domfældelse hvorfor er der så

få domfældelser i de her sager er det fordi der ikke er nogen kriminalitet nej det tror jeg bestemt ikke at man kan slå fast specielt ikke her under finanskrisen

på en eller anden måde må der jo ske en nedprioritering at nedprioriteringen sker hos politiet

har jeg antagelse til at tro og den bygger jeg blandt andet på pernille bigaards bemærkninger om at der ikke sker noget når hun sender sagerne over

kunne være bange for at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes på den måde som den egentlig skal efterforskes på det er et problem i den almindelige samhandel jeg hilser regeringens tiltag til større efterforskning og

straffe på de her områder velkommen men det ændrer altså ikke på at vi har et problem her vi har et problem i forbindelse med § tre hundrede og to og med det som

dertil svarer justitsministeren at det problem

via nogle prøvesager nu vil jeg så sige at

føre nogle prøvesager om ny lovgivning men den her lovgivning er mindst fem og tyve år gammel

ministeren bemærkede heller ikke ret meget om hvad de prøvesager så drejede sig om er det forsætlig eller groft uagtsom bortskaffelse af bogføringsmateriale eller hvad er det der skal bevises ved de her prøvesager

det var en hårdere straf end hidtil ja den kan vel næsten heller ikke blive mildere

at vi har fået ret meget at vide fra ministeren om

det synes jeg måske nok at ministeren kunne kommentere

men fakta er vel at inden udvalget er færdig med behandlingen af sagen er

ikke noget imod at vi ser resultatet af dem før der foretages yderligere men problemet er at der er et problem der er et problem når folk forsætligt kan bortskaffe bogføringsmateriale og på den måde i realiteten slippe for straf for

måske kunne snakke os frem til var at hvis nu de prøvesager falder ud på en måde hvor resultatet bliver nogenlunde det samme

at regeringen tog det med i sin pakke af forslag på andre områder inden for økonomisk kriminalitet

holdning der ligger i det forslag nemlig at vi er nødt til at gøre noget mere i forhold til økonomisk kriminalitet har vi jo

konkursrådet har afgivet en betænkning der bliver omsat i lovgivning for netop at gøre noget ved konkurser og i øvrigt også konkursrytteri og i den ligger der

grebet om økonomiske kriminelle ved at hæve en række forældelsesfrister og ved at hæve en række strafferammer

med et beslutningsforslag hvor regeringen allerede er i gang med en lang lang række initiativer

nogle forskellige sager på vej igennem retssystemet og jeg synes i virkeligheden at det er den gode og saglige tilgang til lovgivningsarbejdet

se hvordan de sager går nu har rigsadvokaten meddelt at man vil forsøge at få væsentlig skærpede straffe

evaluerer vi det selvfølgelig bagefter og siger finder vi så den retstilstand der er i danmark efter at sagerne har været igennem domstolene acceptabel og god og

at lige præcis det her med indsatsen mod økonomisk kriminalitet både når det handler om

fordi vi har den grundholdning at økonomiske svindlere

det store flertal som holder sig til reglerne og opfører sig efter loven og det er jo dem vi først og sidst som folketing og da ikke mindst som socialdemokrater

der er

havde morgenavisen jyllands posten en række artikler der netop

jo så derfor at de konservative og dansk folkeparti har fremsat det

via spørgsmål fem hundrede og tredive som vi fik svar på

de her artikler og fået at vide at der faktisk er ret mange sager på området nu står vi så her et år efter og der vil socialdemokraterne altså stadig væk afvente nogle prøvesager for at

sig at det er sidste gang folketinget kommer til at diskutere hvad vi skal gøre ved økonomisk kriminalitet og jeg oplever det slet ikke sådan at når det handler om at bekæmpe økonomisk kriminalitet

det sidste sejl være sat og så er der ikke mere

på det punkt jeg tror tværtimod at den

vil nogle af dem der er meget udspekulerede forsøge at finde nye metoder

her er tale om en kamp som er vedholdende og som vi skal holde fast i og det lige præcis også derfor at jeg henviste til

det her område i begge de to finanslovaftaler vi indtil videre har lavet så synes jeg

domme der falder så har rigsadvokaten meddelt at man vil søge at få skærpet straffene væsentligt

lad os se hvor meget held rigsadvokaten har med det

vil socialdemokraterne så være med til at lave et lovforslag som så kan indgå i den pakke af andre

vi allerede i den her folketingssamling kan sikre at der bliver strammet op over for

netop spørgsmålet om økonomisk kriminalitet der vil jeg ikke

dommene får ikke indflydelse på regeringens politik

man sender noget til hjørne og så fjerner bolden

det jo lidt nemt at sige vi vil gerne afvente de her domme hvad er formålet så med at vente på de her domme eller spurgt på en anden måde er herre ole hækkerup ikke enig med mig i

kunne betale sig at begå kriminalitet

kunne betale sig

det man egentlig har gjort man misbruger

i det arbejde og vil støtte de stramninger af forældelsesfristerne og

kom med i den proces i forhold til det her konkrete forslag vil vi så bare gerne afvente det som rigsadvokaten har meddelt nemlig at

at få nogle straffe der helt anderledes udnytter det der ligger i strafferammen godt

hvor meget eller hvor lidt held rigsadvokaten

det synes jeg faktisk er en fornuftig lovgivningsskik

ikke klar til at påtage sig det ansvar det er det der er sådan

hvad er det så vi afventer hvorfor venter vi overhovedet hvis det alligevel ikke skal have nogen konsekvens det der kommer til at ske

vejen er enige med regeringen i nemlig at vi bliver nødt til at skærpe

skiftede spor og begyndte at tjene penge på

siger følgende ja nu er der verserende sager ved domstolene og hvis ikke de fører til den her type dom

hvad vil vi så drage af konsekvenser af den retstilstand der hermed eksisterer jeg håber da inderligt at rigsadvokaten vil have held med sit forehavende at sige at man skal udnytte den eksisterende strafferamme væsentlig mere men jeg tror også herre tom behnke er enig med mig

kan være problematisk hvis folketinget allerede nu siger hvis der er verserende sager ved domstolene der ender

så mener folketinget at loven skal laves om

vil lovgivningsmagten i danmark stå sig bedst hvis man sætter sig ned og siger nu venter vi til sagerne er færdige hos den dømmende magt

stilling som gør at man ikke kan komme lige så langt som man gerne ville med at udnytte strafferammen der kan være andre sager hvor man kommer langt med at udnytte strafferammen der synes jeg bare at vi som lovgivende magt står os bedre ved at sige vi ruller ikke et generelt princip ud hvor vi ser helt bort fra de enkelte sager som man netop kan behandle ved domstolene og siger at uanset hvad ønsker vi

sin gribende enkelhed prøvede at påpege over for herre tom behnke er det så det samme som at sige at når regeringens lovpakke om økonomisk kriminalitet er gennemført

er et væsentligt tryk man laver med regeringens lovpakke og der tror

der egentlig påstås i de her domme

prøvesager hvis man ønsker ubetinget fængselsstraf i de

så jeg vil spørge om ordføreren er bekendt med

at rigsadvokaten vil sikre at der i den kommende tid er fokus på behandlingen

og at man er i gang med en drøftelse i anklagemyndigheden af hvad

gøre ved det her og at når de nævnte prøvesager

vil rigsadvokaten sammen rigspolitiet og statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet drøfte

også mit svar til herre tom behnke ikke bedre ved at afvente

preben bang henriksen er enig med mig i det jeg så

substansen og intentionen nemlig at der skal slås meget hårdt ned hvis nogen bevidst forsøger at sløre sløre sporene efter økonomisk kriminalitet derfor har vi også støttet og arbejdet for at vi i regeringen har gjort rigtig meget i forhold til at gøre noget ved økonomisk kriminalitet det har tidligere været alt for nemt at slippe af sted med netop økonomisk kriminalitet vi har set flere og flere sager og de er blevet mere og mere komplicerede og komplekse fra regeringens side er der sendt et klart signal om at økonomisk kriminalitet er noget vi tager alvorligt og slår hårdt ned på der er allerede gennemført vigtige initiativer på området

som indebærer en række forslag til yderligere bekæmpelse af økonomisk kriminalitet blandt andet en styrket efterforskning som alt andet lige må anses for også at kunne bidrage til en

sandsynlighed for domfældelse med hensyn til at sikre de højere straffe for bevidst bortskaffelse af materiale med henblik på at sløre sporene har anklagemyndigheden jo allerede taget initiativ til at søge strafniveauet hævet i de sager via de her også i dag meget omtalte prøvesager

en hilsen med fra den radikale ordfører som ikke kan være til stede men som siger

enige om at det er krænkende for retsfølelsen

begå økonomisk kriminalitet og bagefter destruere deres regnskabsmateriale destruere beviserne og så kunne slippe af sted med det det er mennesker som

penge som bliver taget ud af vores fælles samfundskasse som bliver taget ud af almindelige lønmodtageres lommer det er vores opfattelse i enhedslisten at man absolut ikke skal have lov til at slippe af sted med

bare fordi man går rundt med et meget dyrt jakkesæt eller et rygmærke

vi har jo alle sammen læst de samme historier i

om konkursadvokater som er holdt op med at

regnskabsmateriale der er blevet destrueret simpelt hen fordi de ikke oplever at sagerne bliver rejst

der er så få tiltaler som der er jeg tror at der

der blev rejst om § tre hundrede og to

vi har læst hvordan man så dermed kan slippe afsted med alvorlig økonomisk kriminalitet fordi man har haft en nok ikke fysisk makulator men i hvert fald i overført betydning en makulator

skal der gøres noget ved det handler først og fremmest om at sikre at bestemmelsen bliver brugt at der bliver rejst flere sager derfor er det positivt at der nu bliver sat nogle prøvesager i gang og at der kommer fokus hos anklagemyndigheden på at få rejst de her sager og så er det enhedslistens holdning at hvis det viser sig at strafferammen ikke bliver udnyttet tilstrækkeligt eller det viser sig at et højere strafniveau kan have

skal vi selvfølgelig kigge på strafferammen den saglige vej at gå er nu engang at afvente prøvesagerne og så se

pernille skipper om det så også betyder at hvis nu de prøvesager

det ender med at det stadig ikke rigtig har nogen konsekvens

med til at presse på for at man tager det med i den

så vi allerede i den her folketingssamling

baggrund af de sager tage stilling til om der er behov for at hæve strafferammen

klart at vi vil se på det og så skal vi sikkert have en debat om

hvis det viser sig at de alle sammen får

fik også at vide at der faktisk var en del sager af den her karakter men

men det har så ikke betydet at det

fra de konservative og dansk folkepartis side men

tage det som fru pernille skipper siger som et tilsagn om at enhedslisten vil være med til at presse på for at

regeringen skrider til handling allerede i den her folketingssamling hvis prøvesagerne viser sig ikke rigtigt at give det resultat vi

det her forslag vi synes det er et ganske fornuftigt forslag

burde jo være helt åbenlyst

bortskaffe mulige beviser

lovovertrædelse altså

af bogføringsmateriale og bilag og derfor synes

vise det må vi jo så se

vil sende det her beslutningsforslag til

der sker noget i denne sag så man kan jo bare gå

og vel egentlig også den opgave regeringen har er til stadighed at se på dansk lovgivning

ulovlig bør sanktionerne jo have et omfang så de der kunne finde på at overtræde lovgivningen eller de der rent faktisk overtræder lovgivningen opdager

nok hellere lade være med at gøre igen en anden gang og at alle andre kan se det ikke kan betale sig at overtræde lovgivningen her har vi et område hvor den nuværende retspraksis domstolspraksis viser at det kan betale sig

som folketing og det burde også være regeringens pligt for det der gør sig gældende er at der

på strafudmålingerne for egentlig økonomisk kriminalitet som regeringen i parentes bemærket ønsker at skærpe vi er enige et langt stykke ad vejen vi

regnskabsmaterialer og bogføringsmaterialer

der ikke er noget at sige til at det i dag mere er reglen end undtagelsen

politiet og anklagemyndigheden mangler det her materiale hvis man sidder i en virksomhed og har lavet økonomisk kriminalitet

er så godt det er nok ved at blive opdaget så må det ikke være sådan at den første tanke man tænker

bare at skaffe alle beviserne af vejen det er nok bedre det holder jo ikke at vi på den måde har et incitament i lovgivningen til at overtræde en anden bestemmelse og at det rent faktisk kan betale sig at

overtræde bestemmelsen om at man skal opbevare

pudsigt at skulle høre at der blev sagt at hvis det virkelig var så stort

tiden går og tingene udvikler sig det her var jo ikke normalt for bare få år tilbage det var det ikke det her er jo en tendens der er kommet og det vi hører statsadvokaten for særlig økonomisk

i dag er sådan at materialet

vi ser også at nogle der tidligere beskæftigede sig med anden form for kriminalitet har slået

på økonomisk kriminalitet kædesvig

at bortskaffe alt bogføringsmateriale så man ikke kan komme efter de pågældende i forhold til den økonomiske

de har begået man kan så nøjes med at straffe dem for at bortskaffe bogføringsmateriale og det er en straf som er væsentlig lavere end

derfor at vi fra dansk folkepartis side og

skærpet strafudmålingerne for dem som bortskaffer det her materiale det må ikke kunne betale sig og med regeringens bebudede stramninger i forhold til økonomisk

det vil sige at incitamentet til at bortskaffe bogføringsmateriale

blive endnu større medmindre regeringen forstår at det her

er noget vi bliver nødt til at tage fat på vi bliver nødt til at

følge hinanden så man ikke kan sidde og hoppe fra paragraf til paragraf i straffeloven for at se hvor

med dansk folkeparti har fremsat det her beslutningsforslag

et problem her

vi hører at flere opgiver overhovedet at anmelde de her sager

anklagemyndighed tager det ikke specielt alvorligt

hvad er sanktionerne er strafudmålingerne de er begrænsede

noget procesøkonomi i det her men nu har man opdaget at det her nok ikke bare er noget der går væk af sig selv det er en tendens og vi bliver nødt til at have fokus på det man bliver nødt til at køre nogle prøvesager vi glæder os til at se udfaldet af dem

at skærpe sanktionerne

bare skubber det her til hjørne uden reelt at ville tage et hjørnespark

er et flertal som gerne vil gøre noget ved den her problemstilling

den opfattelse at vi skal afvente nogle

gøre i første omgang for at stoppe dem

må glemme en sag som den her og vi må sige både fra de konservatives

dansk folkepartis side at vi sagtens

og markere at vi selvfølgelig

skal finde os i de mange sager som har været beskrevet i medierne

sige at når man læser det der bliver sagt

så synes jeg det skinner ret klart igennem

også der kan se der er et problem

tusind og tolv hvor vicestatsadvokaten i bagmandspolitiet siger følgende bogføringsloven er fin nok for flertallet men der er også nogle der udnytter og misbruger systemet og det er nogle dyre drenge og

håbe på at nogle prøvesager kan rette op på det men jeg læser mellem linjerne i de udtalelser der har været

række andre der beskæftiger sig med området

dansk folkepartis side og

de konservatives side og og jeg fornemmer klart

er et flertal der er enig med os i det hvis vel at mærke de prøvesager ikke giver et væsentlig andet resultat end man har oplevet igennem årene jeg hæftede mig ved at ministeren fortalte os

i begyndelsen af to tusind og tretten

når det gælder bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet så burde

at man på den anden side af de prøvesager

også ville tage det her ind i forbindelse med den pakke

da glad for at der er et flertal uden om regeringen der er parat til det jeg hørte både fra venstres ordfører herre preben bang henriksen fra enhedslistens ordfører fru pernille skipper og fra

men man kan sige at det jo så også er unødvendigt for at

skabe et flertal hvis hvis det kommer dertil så jeg kan love i

at vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for

hvornår der sker noget fra regeringens side og om nødvendigt bruge et alternativt flertal uden om regeringen

på at sige til regeringen at det simpelt hen godt nok hvis vi lader

ud af kløerne på myndighederne fordi

man altså makulerer materiale uretmæssigt det var ordene fra forslagsstillerne vi håber på en

det i den forbindelse er vigtigt at man som værge har det fornødne kendskab til den person der er under værgemål lad mig i forlængelse

samtidig understrege en anden væsentlig pointe for debatten i dag

nemlig at værgens opgave består i at varetage konkrete opgaver af retlig karakter den faste værge er således ikke nogen omsorgsperson det er vigtigt at holde sig for øje når man taler om hvor meget eller hvor lidt kontakt der bør være mellem værgen og den der er under værgemål hvis jeg i øvrigt kort

det følgende ordningen med faste værger blev indført ved værgemålslovens ikrafttræden den første januar nitten syv og halvfems der blev samtidig

om antagelse af faste værger til de daværende statsamter det der nu hedder statsforvaltningerne af cirkulæreskrivelsen fremgår det at statsforvaltningerne når de fastlægger antallet af værger skal tage hensyn til at det bliver muligt at opnå en ordning hvor værgen vil kunne tilrettelægge sit arbejde med varetagelse af værgemål på en rationel måde tanken er imidlertid også at værgen gennem antallet af værgemål

skal det også sikres at de faste værger kun har værgemål i et sådant omfang at de kan have kendskab til de enkelte personer under værgemål og selvfølgelig også

for antallet af værgemål som den enkelte værge kan varetage det afgørende vil dog altid være at værgen har et sådant kendskab til personen under værgemål og dennes forhold at værgen kan varetage sit arbejde i overensstemmelse med værgemålslovens regler

er således fastlagt tilbage i nitten syv og halvfems som jeg sagde og det manglende loft har ikke hidtil givet anledning til problemer værger står under tilsyn af den statsforvaltning hvor den som er under værgemålet bor hvis der bestyres midler

står værgen tillige under forvaltningsafdelingens tilsyn civilstyrelsen

kontrollerer løbende at statsforvaltningerne og forvaltningsafdelingerne

det fornødne tilsyn med værgerne statsforvaltningernes

kan i øvrigt påklages til civilstyrelsen

gennemførte civilstyrelsen i begyndelsen af to tusind og tolv en nærmere undersøgelse af de faste værger og værgernes kendskab til de personer de er værge for undersøgelsen

iværksat efter den medieomtale der var i slutningen af to tusind og elleve om værgers kontakt til personer under værgemål

at en navngiven person under værgemål aldrig havde mødt sin værge undersøgelsens resultater og konklusioner fremgår af civilstyrelsens notat

om den enkelte faste

og materialet er blevet oversendt til folketinget her den sekstende maj to tusind og tolv undersøgelsen som altså

viser at de faste værger i gennemsnit varetager fire og tredive værgemål gennemsnittet er stort set ens i statsforvaltningerne bortset fra statsforvaltningen hovedstaden hvor gennemsnittet er syv og fyrre det antal værgemål som den enkelte værge varetager varierer ifølge undersøgelsen i øvrigt fra to

hundrede herudover fremgår det at ni og firs af de i alt

der var på tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse generelt møder de pågældende umiddelbart efter at værgemålet er etableret herefter er der besøg efter behov

skaffer og vedligeholder værgen sit kendskab til personen under værgemål ved kontakt til personer

havde en fast rutine med at besøge alle de personer som de

værger for begrundelsen for de manglende besøg kendes ikke men i to tilfælde har værgerne vurderet at der ikke nødvendigvis var behov for et besøg hvis der alene var tale om et økonomisk værgemål

var værge for henholdsvis tre og firs syv og halvtreds halvtreds fyrre og atten personer blev af statsforvaltningerne pålagt at besøge de personer som de ikke tidligere havde truffet i undersøgelsen konkluderer civilstyrelsen at der i lyset af de allerede iværksatte tiltag ikke er grundlag for at foretage videre i forhold til de tilfælde hvor værgen ikke har mødt personen under værgemål i forhold til det spørgsmål som er temaet for dagens debat nemlig spørgsmålet om at indføre et loft over antallet af værgemål

synes jeg at der er grundlag for lige at fremhæve civilstyrelsens konklusioner

nødvendige kendskab til personer under værgemål således hverken nødvendigt eller hensigtsmæssigt at fastsætte en grænse for antallet af værgemål som en fast værge

på baggrund af undersøgelsen konkluderes at der er en sammenhæng mellem antallet af værgemål som værgen varetager og manglende besøg herudover er der ifølge civilstyrelsen intet der tyder på at en øvre grænse for antallet af værgemål som den enkelte må varetage vil øge kvaliteten af værgens arbejde dette skal ses i lyset af de store forskelle i karakteren af værgemålene og værgernes forhold omfanget og karakteren af værgemålene er således meget forskellige hvorfor omfanget af værgens arbejde ikke nødvendigvis kan vurderes på baggrund af antallet af værgemål som værgen varetager hertil kommer som sagt at værgernes forhold er forskellige

er arbejdet som værge en del af deres professionelle job ligesom jobbet som fast værge for enkelte

det eneste værgen beskæftiger sig med mens jobbet som værge for andre

et job som værgen varetager ud over et andet professionelt

jo spørge om der ikke burde indføres et loft

kunne man jo undgå enhver risiko for at en værge fik et værgemål for meget

at have det sådan at vi ikke skal regulere bare for

skal fastholde i den her sammenhæng for hvor skulle grænsen for et loft i givet fald være forslagsstillerne peger på et loft på fem og tyve men forslagsstillerne kommer jo ikke nærmere ind på begrundelserne for lige nøjagtig

tallet fem og tyve synes at være grebet ud af den blå luft hertil kommer at forslagsstillerne slet ikke skelner mellem forskellige typer værgemål og de store forskelle der er i karakteren af værgemålene

ikke et bestemt tal det afgørende er derimod at værgen har det tilstrækkelige kendskab til personen som han eller hun er værge for civilstyrelsen har således også i forlængelse af den undersøgelse refereret til et par gange som

fra maj to tusind og tolv i et brev til statsforvaltningerne blandt andet betonet vigtigheden af at statsforvaltningen tilrettelægger tilsynet med de faste værger således at det sikres at en værge til stadighed har det fornødne fornødne kendskab til den person han eller hun er værge for en fast værge kan som det fremgår af brevet kun helt undtagelsesvis antages at have det fornødne kendskab til en person under værgemål hvis værgen ikke har mødt den pågældende herudover fremhæver civilstyrelsen i brevet at det i de enkeltstående tilfælde hvor det af hensyn til personen under værgemål er velbegrundet at værgen ikke besøger eller holder møder med den pågældende påhviler værgen at udvise særlig omhu

det fornødne kendskab til personen under værgemål på andre måder det kan for eksempel ske ved kontakt til familie plejepersonale eller lignende

som betyder at regeringen vil ændre opfattelse af dette men det er jo ikke det samme som at sige at vi er ligeglad med dem der er under værgemål bestemt ikke og for at sikre et

det derfor også fremover være sådan at statsforvaltningerne en gang årligt skal afrapportere til civilstyrelsen om de faste værger herunder om antallet af værgemål og værgernes kendskab til den enkelte

vil civilstyrelsen i første kvartal af to tusind og femten gennemføre en ny undersøgelse af de faste værger svarende til den undersøgelse der blev gennemført i første kvartal sidste år altså i første kvartal to tusind og tolv

vil resultatet af de årlige afrapporteringer fra statsforvaltningerne naturligvis også indgå civilstyrelsen og statsforvaltningerne vil således fremadrettet følge området og vil selvfølgelig gribe ind hvis der viser sig kritisable forhold i relation til en

det er i den forbindelse vigtigt at man som værge

fornødne kendskab til den person der er

imidlertid også vigtigt at holde sig for øje at værgernes opgave består i at varetage konkrete opgaver af retlig karakter

det kan ikke på baggrund af civilstyrelsens undersøgelse konkluderes at der er en sammenhæng mellem antallet af værgemål og manglende besøg der er heller ikke noget der tyder på at en øvre grænse for antallet af værgemål vil øge kvaliteten af

et loft på for eksempel fem og tyve synes at være grebet ud af den blå luft og civilstyrelsen har i maj to tusind og tolv i breve

følger fremadrettet aktivt området og civilstyrelsen vil bla

gennemføre en ny undersøgelse

to tusind og femten

ofte advokater der er værger tjener meget store penge ved at være værge for rigtig mange personer der er et eksempel med en advokat der er værge for halvfems personer

årligt på det her så siger ministeren at det hidtil ikke har givet anledning til problemer

det strider jo altså lidt imod det som vi

de pågældende professionelle værger

hen har for mange kunder i butikken til at kunne varetage hvervet godt nok gør det slet ikke indtryk på ministeren at

hvorfor vil man lægge et loft på 25 hvorfor ikke ti eller 15

50 man har ikke fremført et argument for

være fem og tyve og det det synes jeg

man har været dybt nede i sagen

og det vil ske fremadrettet det synes jeg da er at tage tingene meget seriøst men

man kunne bruge og det har vi jo gjort efter kontakt til forskellige fagpersoner som siger at det nok

tid til at tage sig af kontakten til de personer som man hjælper som værge men i dag er problemet og det er så det ministeren ikke vil gøre noget ved regeringen ikke vil gøre noget ved

er værger der tjener ussel mammon på det her arbejde

ville frigøre sig lidt fra

embedsmandsapparatet og sige at sund logik og almindelig sund fornuft siger os at man selvfølgelig ikke kan være

kunne ministeren ikke give det tilsagn

regulere på baggrund af et slag på tasken hvorfor ikke bede de

og kvaliteten i det arbejde der bliver udført

grundlag for at justere

afrapporteringer i forhold til det ja det kan der være

ikke et argument er der kommet for hvorfor det lige nøjagtig skal være

godt være fem ti femten tyve eller tredivete her er der

antal og kvalitet det vigtige er at kvaliteten er i orden og man samtidig husker på hvad værger rent faktisk skal foretage sig

kan varetage deres egne interesser fuldt ud dansk folkeparti foreslår et værgeloft på

fem og tyve borgere overordnet er det vigtigt at værgen har det fornødne kendskab til den udsatte borger eller værgemålet som det korrekt hedder den udsatte borgers sagsbehandling stiller nogle helt naturlige krav til den værge der tager hånd om borgerens behov her vil et grundlæggende kendskab til borgeren uden tvivl sikre varetagelsen af dennes interesser på den bedst mulige måde det beskriver landsforeningen lev i et åbent brev til justitsministeren

alt for mange af de professionelle værger tager for let på den meget vigtige opgave som det er at beskytte og støtte borgere som ikke selv kan varetage deres interesser fuldt ud i forlængelse af det citat pointerer landsforeningen lev også at særlig de meget sårbare borgere risikerer at de ikke får den nødvendige bistand af deres værge derfor bør vi rette fokus på samspillet mellem værger og borgere ud fra værgelovens regler bør værgens egen dømmekraft være medvirkende til

vi håber i venstre at ministeren i første omgang vil se nærmere på denne bestemmelse

vi optaget af at vi værner om vores sårbare borgere og at kvaliteten af værgens

hjælpende sagsbehandling tager hensyn til borgerens behov dermed er ikke sagt at der findes en naturlig grænse for hvor mange borgeres interesser en værge kan varetage mennesker er forskellige og derfor er

nødvendigvis nogen mening at vi ved hjælp af øjeblikkelige lovændringer forsøger at gøre sagsbehandlingen mellem værge og borger bedre i stedet vil det være positivt at få justitsministeren til at gå ind i sagen og tage hånd om denne problematik justitsministeren har tidligere fremhævet

mellem værge og borger skal bygge på personligt kendskab så værgen kan varetage sit arbejde i overensstemmelse med værgelovens regler det afgørende er her at værgen opnår dette kendskab ved at møde den pågældende person dermed er ikke sagt at værgen skal fungere som en omsorgsperson man skal huske på at værgen

med konkrete retslige

for den bedste og mest rigtige sagsbehandling mellem værge og borger

foreslå ministeren at undersøge hvordan man fremmer disse vilkår eventuelt gennem bedre vejledning til værgerne sidste år konkluderede civilstyrelsen at

venstre anerkender de gode intentioner i dansk folkepartis beslutningsforslag men vi mener ikke at

vi uden videre skal ændre værgeloven og sætte et maksimum for antallet af værgemål per værge som civilstyrelsen konkluderer hjælper det ikke nødvendigvis til en

bedre personlig sagsbehandling vi ønsker derimod at justitsministeren går aktivt ind i sagen og undersøger mulighederne for at styrke sagsbehandlingen på bedst mulig vis hvis problemstillingen ikke bliver løst er venstre villig til at tage sagen op igen på et senere tidspunkt venstre kan derfor ikke støtte

være værge for op til fem og tyve personer lad mig starte med at slå fast at for mig som socialdemokrat

det vigtigt at sikre at de faste værger kun har værgemål i et sådant omfang

det fornødne kendskab til de enkelte mennesker der er under værgemål men det skal også være sådan at en værge kan tilrettelægge sit arbejde med varetagelsen af værgemålet på en rationel måde og dermed gennem antallet af værgemål opnå en ekspertise når vi taler om at de faste værger selvfølgelig skal have besøgt og mødt samtlige

de mennesker som de er værge for

derigennem at opnå det fornødne fornødne kendskab så kan det være

også justitsministeren påpegede at værgens opgave består i at varetage konkrete opgaver af retslig karakter

den viden som en omsorgsperson skal have tror jeg ikke at man kan tale om mere eller mindre kendskab eller viden men måske om en anden viden om det menneske der er under værgemålet end den viden som en given omsorgsperson bør tilegne sig for at have det fornødne kendskab

som er under hans eller hendes værgemål

helt undtagelsesvis kan accepteres eksempelvis i de tilfælde som civilstyrelsen

et besøg af personale eller pårørende under henvisning til at det ikke kan antages at være til gavn for personen under

det i de få tilfælde selvfølgelig påhviler værgen at udvise særlig omhu med at tilvejebringe og vedligeholde det nødvendige kendskab til personen under værgemål på andre måder

og dermed sikre det enkelte menneskes retssikkerhed er selvfølgelig

selve forslaget konkluderer civilstyrelsen

undersøgelse at det hverken er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at fastsætte en grænse for antallet af værgemål og intet tyder på at fastsættelsen af en øvre grænse for antallet af værgemål som

enkelte værge må varetage vil øge kvaliteten af værgens arbejde helt konkret viser civilstyrelsens undersøgelse at ud af de fire og halvfems faste værger har fem værger ikke haft en fast rutine med at besøge alle de personer som de er værge for

baggrund af undersøgelsen ikke kan konkludere at de manglende besøg skyldes antallet af værgemål som værgen varetager af størst betydning for retssikkerhed og en høj kvalitet er værgens interesse engagement og ansvarsfølelse over for det enkelte menneske

og det tror jeg er meget rigtigt når vi taler om at sikre det enkelte menneskes retssikkerhed via indførelsen af nye regler

synes jeg det skal nævnes at enhver person ikke kun personen under værgemål kan rette henvendelse til statsforvaltningen om forhold der må antages at stride mod interesserne for den der er under værgemål og statsforvaltningens afgørelser kan påklages civilstyrelsen civilstyrelsen har gennemgået alle klagesager for årene to tusind og ni til

i tre hundrede og fem og tres sager vedrørende en voksen under værgemål fire af disse sager vedrører klager over faste værger men der er i ingen af tilfældene grundlag for at antage at klagen rejses

vi kan ikke støtte forslaget men jeg vil gerne understrege at et konstant konstant fokus på menneskers retssikkerhed er vigtigt og derfor er det også tilfredsstillende at civilstyrelsen og statsforvaltningerne aktivt følger området og iværksætter en ny undersøgelse i to tusind og

har fået ret men situationen er bare den at de mennesker vi taler om her

i stand til at klage nogen som helst steder mange af dem er så svagt stillede

det er ikke noget der ligger lige for for svage mennesker at

jo derfor de skal have god bistand

lovgivning der bliver ændret

svært stillet person og det er jo derfor lev siger at der er brug for en grænse for

der er under værgemål har det er jo os alle sammen der har mulighed for at klage det behøver ikke at være et familiemedlem det behøver ikke at være en der har særlig tilknytning til det menneske

klage hvis det er at man

forhold der strider mod de interesser

derfor samfundet fra starten har lavet en ordning hvor man

en værge jeg forstår ikke at socialdemokraterne som historisk

de borgere der ikke lige kan klare sig selv

at man tror

jeg håber at man i den socialdemokratiske gruppe vil diskutere det her igen og give tilsagn om at der selvfølgelig skal kigges på

og interesseorganisationer og så videre

og det synes jeg er meget vigtigt at holde fast i det vi så diskuterer i dag er jo om man skal sætte et loft på fem og tyve personer der synes jeg

altså er værgens interesse og engagement

som ifølge statsforvaltninger og flere eksperter er det der er helt afgørende jeg tror også at det er det der er enormt vigtigt i det her arbejde følelser og engagement er jo ting der er svært målbare det er ting

synes jeg at det vi skal holde fast i

at der er nogle rigtig gode værktøjer i dag man igangsætter undersøgelser

taletiden er ved at være slut og i to tusind og femten kommer der endnu en ny undersøgelse

de peger på at der er et problem med retssikkerheden for personer under værgemål hvis værgen ikke har et godt nok kendskab til personen det synspunkt vil vi

starte med at kvittere for vi synes også at retssikkerheden for de personer

anden grund er under værgemål er rigtig rigtig vigtig det er vigtigt at man som værge har det fornødne kendskab til den person man er værge for det er vi helt enige med forslagsstillerne i derimod er vi uenige i at man for at sikre større retssikkerhed for personer under værgemål blot kan lave et loft på de maksimum tyve personer per værge

uenige i at man bare kan regne med at et loft automatisk vil forbedre de menneskers retsstilling og forhold generelt vi har altså

på baggrund af rapporten fra civilstyrelsen kan man ikke konkludere at jo flere personer man er værge for jo dårligere varetager man sit hverv eller jo dårligere en værge er man det er altså ikke sådan at de værger der har flest personer under værgemål også automatisk er dem der har det mindste kendskab til de personer de er værge for rapporten peger desuden på at en øvre grænse for antallet af værgemål ikke tyder på at vi forbedrer kvaliteten i værgernes arbejde

side har vi tillid til civilstyrelsens gennemgang af området og til statsforvaltningernes tilsyn med området og vi ser derfor ingen grund til at indføre et loft når der ikke noget der tyder på at det vil have nogen positiv effekt på værgernes varetagelse af opgaverne

er også her en hilsen fra den radikale ordfører som ikke kan være til stede men som heller ikke

vi jo også har tiltrådt

at sikre så høj grad af selvbestemmelse

støtte den tilbageblevne handleevne der er hos mennesker som bliver underlagt værgemål og fremme yderligere handleevne på sigt når personer bliver underlagt værgemål mod deres vilje

skal det værgemål håndteres med respekt

egen vilje og præferencer det vil sige at en værge

der bestemmer over andre mennesker

i praksis at nok er en værge ikke en omsorgsperson

det er en støtte

kan sidde bag et skrivebord langt væk og træffe beslutninger

skemaer på vegne af andre mennesker sådan fungerer det ikke sådan skal

er sådan det fungerer

man skal have et kendskab det betyder at man skal sætte sig ind i hvad det er for et menneske man er værge for

der har vi altså hørt nogle rigtig uhyggelige historier i medierne det må jeg give forslagsstillerne fuldstændig ret i

deres værge på trods af

de frivilligt har underlagt sig værgemålet og altså

vi har hørt historier om værger som varetager op til hundrede værgemål som forslagsstillerne også

ganske logisk at når man har hundrede personer

yde støtte og administrativ hjælp

for dem alle sammen

specielt meget altså hvor det fungerer stille og roligt

der kan man hilse på hinanden en gang om året og så fungerer det i praksis

behov for et loft at

at vi sikrer at de værger der varetager værgemål har et ordentligt kendskab til mennesker der er et loft én funktion en ordentlig guide til

institut for menneskerettigheder har lavet håndbøger

ind og har kigget på værgemålslovgivningen i danmark og

et loft over antallet af værgemål som en værge

selv om jeg har respekt for at justitsministeriet har igangsat en undersøgelse og

vil holde øje med området fremover det synes jeg er rigtig vigtigt og et godt første skridt så vil jeg også sige at når vi nu taler om at fremme selvbestemmelse

blandt mennesker som er underlagt et værgemål så ville det

ikke kun spurgte værgerne hvordan det fungerede

vil jeg sige at vi som man kan se er positive over for forslaget vi vil gerne lige vide

skal man have differentierede lofter afhængigt af indholdet af

men som udgangspunkt stiller vi os positive over for forslaget og vil gerne gå i udvalget og se hvad vi ellers kan finde

men det kan der jo tales om hovedsagen er at vi kommer væk fra en situation hvor

her bør der også ske noget på et eller andet tidspunkt

i fællesskab med enhedslisten til at tage fat på nogle af de mange andre anbefalinger der

institut for menneskerettigheder har lavet

fælles niveau for hvordan man kan lægge et loft der sikrer at

på en ordentlig måde når

spørge enhedslisten

nu er enhedslisten jo i en meget magtfuld position det er vel stort set

gøre på forskellige områder hvordan forestiller enhedslisten

bruge de muligheder kan vi forvente at enhedslisten meget aktivt vil gå ind

noget at man lukker øjnene for et samfundsproblem

regeringen til hvad som helst

lidt opbakning fra dansk folkeparti man må også sige at den magtfulde position som dansk folkeparti stod i inden valget

kunne have løst nogle af problemerne for de mennesker som er underlagt værgemål

så forestiller jeg mig at vi kunne samarbejde om det her i udvalget

differentieret loft evt suppleret med et krav om et

antal besøg om året så vi sikrer at der også er reelt indhold

i forhold til at se på hvilke problemer

de bliver varetaget på en ordentlig måde i

varetages der har jo været

en række presseskriverier om problemer og der har også tidligere været

tv dokumentarer der har været inde på problemstillingen

der er nogle der har så mange værgemål at de simpelt kan passe arbejdet

fast på om vi vil støtte forslaget vi vil ikke afvise forslaget vil jeg gerne sige men vi kunne godt tænke os at vi i udvalgsarbejdet får mulighed for at gå lidt dybere ind i

er antallet i sig selv der er problemet

at komme i deputation i retsudvalget så vi kunne

problemet ligger derfor har vi altså en åben tilgang til forslaget jeg vil godt sige

bemærkningerne ligesom indikerer at der også kunne være noget misundelse i at der er nogle mennesker der tjener mange penge det deler vi sådan set ikke folk må tjene alle de penge de har lyst til for vores skyld

er det væsentlige for os er hvordan vi

de svage medborgere i den her sag så liberal alliance har altså en åben tilgang til

skal hilse fra vores venner i det konservative folkeparti fra ordfører herre tom behnke

får belyst problemstillingen

herre simon emil ammitzbøll var inde på her til sidst at det kunne være en idé at få landsforeningen lev ind

i en deputation det bestemmer de selvfølgelig selv men jeg kunne forestille mig

godt kunne tænke sig det så vi kan få en dialog om

præcis hvor grænserne skal sættes og hvad der skal gøres det der er vigtigt er at man har en positiv tilgang til

sagtens sige at der fra civilstyrelsens

men hvis dem der er brugere altså dem der er svagtstillede som måske ikke lige har en computer eller noget familie der kan være med til at klage

er et problem så synes jeg at vi som politikere ikke kan lukke øjnene for det

det mener embedsværket ikke der er

jeg tror det er vigtigt at partier der normalt

svagtstillede borgere i det her land som ikke bare lige kan gå ud og tage et arbejde og ikke lige kan alt det som for eksempel folketingsmedlemmer

adgang til alt mellem himmel og jord computere telegrambureauer aviser

virkelig er i klemme og som ikke får hjælp fra de værger der egentlig er sat i verden for at hjælpe dem

det må også være i regeringens interesse at gøre det hvis vi ser på hvad

hvad det er blandt andet

den nittende december to tusind og elleve og af det brev fremgik

alt for mange af de professionelle værger tager for let på den meget vigtige opgave som det er at beskytte og støtte borgere som ikke selv kan varetage deres interesser fuldt ud især i de

hvor borgeren med værgemål ikke har kontakt til pårørende med overskud til at støtte den pågældende efterlader det borgeren i en ekstremt sårbar situation både i relation til diverse dispositioner i borgerens private økonomi og i relation til borgerens helt grundlæggende

videre hedder det en gruppe meget sårbare borgere risikerer derved at de ikke får den nødvendige bistand og beskyttelse i relation til retssikkerheden i forbindelse med sociale ydelser og foranstaltninger men også at der bliver begået mere grundlæggende brud

det har vi haft nogen til undersøge og det bliver også undersøgt i to tusind og femten det vil sige om to år

kigger man lidt på det igen og der er

om snakken det har ikke givet anledning til problemer begge ting kan jo ikke passe og hvis dem

tingene at gøre siger der er problemer og vi behøver ikke at være særlig fantasifulde for at forestille os

have hundrede personer at være værge for kan give anledning til visse problemer

samfundet ændrer sig meget hurtigt

på grund af internet på grund af lovgivning på grund af effektiviseringer og besparelser rundtomkring

ekstra vigtigt at der er tilbud til

blandt andet mennesker med udviklingshæmning

opmærksomme på deres retssikkerhed

agere over for urimeligheder en kommune måtte foretage besparelser effektiviseringer der kan gå hårdt ud over

vigtigt at vi i folketinget seriøst går ind i

og laver ændringer hvis der er behov for

kroner om året på at være

et meget stort antal mennesker og det

man er villig til at gå på kompromis med

for at kunne bibeholde

værge for så mange mennesker og der synes vi ikke det er nok at man i statsforvaltningerne siger at nu skal værgerne også besøge alle hundrede de er værger for hvis det er sådan at det så bare er et besøg og

venstrehåndsarbejde bagefter vi havde jo i folketinget

både vores byretsdommere vores landsretsdommere og vores højesteretsdommere i ret

havde bierhverv ved siden af deres gerning som dommer og på en måde hvor det i virkeligheden

at overskygge dommerhvervet at man var optaget af alt muligt andet der gav ret store penge på

folketingets partier og det endte også med at at forskellige forskellige regeringer som måske

gjorde noget ved det på samme måde forudser vi i dansk folkeparti at

regeringen og folketinget er nødt til at få set på det her område

det ser ud til at det er en slags pengemaskine for visse

og det går altså ud over borgerne hvis det er at det ikke bliver taget seriøst jeg har fulgt det

der er blevet sagt og jeg skal takke

loftet på de femogtyvende det kan være det skal være et andet tal det kan være det skal være tyvende det kan være det

tredivete det må vi tage en snak om helt sikkert

hverken sf eller de radikale kan støtte forslaget og jeg er også ked af hvis der er partier

er også ked af at regeringen ser lidt bort fra emnet jeg fornemmer egentlig en

ordføreren for socialdemokraterne fru julie julie skovsby og jeg håber det kan være med til at vi får sat fokus på det og at man måske kan få øjnene op for et samfundsproblem som vi ikke bare lige skal